boringsnære beskyttelsesområder altså tæt omkring vores drikkevandsboringer med lovforslaget

skridt i den retning som aftalepartierne har forpligtet hinanden

og nu får en bedre beskyttelse af grundvandet ved bnboerne helt konkret

forbyder vi med loven

og håndtering af pesticider inden for bnboen det mindsker risikoen for punktforurening i de områder hvor uheld med pesticider har den allermest kritiske konsekvens for vores grundvand nemlig tæt på hvor det udvindes

helt igennem fornuftigt skridt hvis man ønsker at færre boringer skal lukkes i fremtiden klart er det nemlig at en effektiv beskyttelse af

er et vigtigt skridt i retning af en situation hvor vi ikke længere lukker drikkevandsboringer på grund af forurening jeg kan således meddele at socialdemokratiet med entusiasme støtter forslaget og vi ser frem til

gå videre med beskyttelsen af vores boringsnære beskyttelsesområder og vores grundvand når vi i starten af det nye år i aftalekredsen skal diskutere hvordan vi på et fagligt grundlag kan indføre en differentieret godkendelsespraksis for pesticider anvendt inden for bnboerne således at vi kan opnå en endnu bedre beskyttelse af grundvandet end tilfældet er i dag i den forbindelse bliver det interessant at se i hvilket omfang vi kan lære af sverige og holland hvor man allerede i dag har en mere restriktiv praksis i forhold til hvilke pesticider det er tilladt at benytte tæt på grundvandsboringerne jeg vil ligeledes med stor tilfredshed notere at det er aftalt med miljøministeren at han

et ændringsforslag til dette lovforslag således at det utvetydigt fremgår at der vil være en meget restriktiv dispensationspraksis i forhold til loven hvilket selvfølgelig

traktorer og andet materiel på vaskepladser i de boringsnære beskyttelsesområder det kan muligvis være et lille skridt i den rigtige retning men ligefrem at kalde det for en forstærket beskyttelse er måske lige at overdrive en anelse

det her tiltag står i hvert fald slet ikke mål med den udfordring vi står med i nogle få kommuner blandt andet egedal og aarhus

man gået foran og har allerede stillet krav om at der indføres sprøjtefri dyrkning omkring de sårbare

men i langt de fleste af de sårbare områder som dyrkes stilles der i dag ikke nogen krav i forhold til sprøjtegifte på trods af at vi netop ser et stort antal boringer der lukkes hvert år på grund af sprøjtegift vi burde

følge de progressive kommuner og tage et meget større ansvar så vi gør en reel indsats for at sikre vores drikkevand den indsats handler altså ikke om bare

på vaskepladser i de boringsnære beskyttelsesområder men at sikre fuldstændig sprøjtefri dyrkning

bnboerne der er også en lang række af høringssvar der giver udtryk for

at den her såkaldt forstærkede beskyttelse af grundvandet mere er symbolpolitik end en reel forbedring vi er ikke med i pesticidaftalen og det er vi blandt andet ikke fordi vi ikke mener at den aftale indeholder en seriøs indsats over for de boringsnære beskyttelsesområder

og jeg noterer mig også som jeg sagde før at både danva og danske vandværker og en række kommuner sådan set kritiserer det lovforslag vi står med i dag for grundlæggende at være utilstrækkeligt jeg er også og det må vi arbejde videre med i udvalgsbehandlingen

det jo bare nogle bestemte aktiviteter der ikke må foregå på vaskepladserne så vidt jeg har forstået lovforslaget

er det ikke kommunerne der skal kontrollere det men styrelsen hvordan det skal foregå og

uklart i lovforslaget det er også vandforbrugerne der skal betale de landmænd som så nedlægger deres pesticidvaskeladser der undrer

det ikke er over pesticidafgiften

vi afholder de her udgifter

er et lille skridt i den rigtige retning der er nogle svar vi gerne vil have i udvalgsarbejdet før vi tager endelig stilling og det er så det jeg vil tilkendegive her

måske også verdens bedste godkendelsesprincipper for pesticider der for nylig endda har været evalueret af internationale eksperter vi har også et

test og varslingssystem med såkaldte vap marker

undersøger om godkendte pesticider er til fare for vores grundvand

derudover har vi nok også verdens tætteste net af grundvandsovervågningsboringer som frem mod

og en og tyve endda bliver endnu tættere langt hovedparten af de pesticidfund over grænseværdien

kan relateres til tidligere tiders brug af pesticider altså før alt det førnævnte blev sat i værk når der så alligevel en meget sjælden gang gøres fund af et godkendt middel over grænseværdierne så kan det oftest relateres til punktkildeforureninger punktkilder

fordi vi styrker den målrettede beskyttelse af vores grundvand mod punktkildeforurening ved for eksempel uheld i forbindelse med påfyldning opblanding og vask af pesticidsprøjter inden for de såkaldte boringsnære beskyttelsesområder

bred og meget fornuftig politisk aftale om pesticidstrategi frem mod

en og tyve mellem regeringen og folketingets øvrige partier med undtagelse af enhedslisten og alternativet regeringen og partierne bag aftalen står med andre ord i spidsen for en styrket beskyttelse af grundvandet samtidig med at fødevareproduktion kan opretholdes som hidtil forslaget her indeholder også en hjemmel til ministeren til i en bekendtgørelse at udpege de her boringsnære beskyttelsesområder det er i den forbindelse afgørende for den ensartede regelanvendelse rundtom i landet at afgrænsning af boringsnære beskyttelsesområder fastlægges efter klare og helt objektive retningslinjer fremadrettet bliver der så et større arbejde med at få verificeret udpegningen her regner jeg selvfølgelig med at man ikke mindst i landbruget vil være meget opmærksom

bør bestemt give landbruget rigelig med tid til at gennemgå det kortmateriale der skal udarbejdes så

de enkelte lodsejere jeg glæder mig over lovforslaget her og jeg glæder mig meget over den politiske aftale det udspringer af liberal alliance støtter selvfølgelig op om

de forbud som det her forslag handler om nemlig forbud mod etablering af vaskepladser og håndtering af pesticider inden for

kan nemlig udgøre en væsentlig risiko for punktkildeforurening med forbuddene følger også dispensationsmuligheder

at de muligheder administreres restriktivt derfor har vi også aftalt med ministeren at der kommer et ændringsforslag hvor det fremgår tydeligt men som sagt vi håber på at der kan være støtte til forslaget fra alle folketingets partier fordi forslaget trods alt er et første skridt mod beskyttelse

især tæt mod sommerferien når de unge mennesker har fået at vide

de skal gå i gymnasiet at der kommer et pres på os

både forældrene og eleverne selv

utilfredshed i forhold til det gymnasium de er blevet tilbudt

sikrer vi at vi ikke udvander

de små gymnasier og vi sikrer at ministeren får nogle muligheder og et værktøj

her ting i venstre og i vores regering vil vi et danmark i bedre balance et danmark hvor det ikke kun er attraktivt at bo og leve i de større byer

uddanne sig i hele landet og jeg synes det her lovforslag

vi fortsat sikre at man også kan have gymnasiale tilbud jævnt fordelt i hele landet og derfor støtter venstre naturligvis også

men efter at have rådført mig med diverse af mine ordførerkollegaer tror jeg at jeg kan forklare lovforslaget ud fra to sager og det er to sager som tilfældigvis

har noget at gøre med to byer som jeg enten bor i eller har boet i og som jeg holder meget af den ene er store heddinge hvor der er tradition for at man går på køge gymnasium og hvor

unge mennesker som søgte ind på køge gymnasium måtte så gå på andre gymnasier som det er væsentlig vanskeligere at nå frem til

ikke er familietraditioner for at man går det var meget problematisk og det får vi altså indirekte løst her ved at det hjemler at man kan lave bekendtgørelserne om det andet

fem og fyrre ligger men hvor der er en frygt for at store gymnasier i nabobyerne vil tømme det her ikke så store men traditionsrige gymnasium for

mulighed for at gøre noget ved med lovforslaget her begge dele giver jo rigtig god mening

landets tyndere befolkede områder og at vi skal værne om de gymnasier der er det er en pragmatisk løsning det er udtryk for det arbejdende folkestyre og det er jo noget vi selvfølgelig kan bakke op

liberalt forslag man sige af en liberal undervisningsminister fordi man faktisk giver ministeren magten til at kunne sætte

at der skal laves en anden fordeling hvorfor lægger man så ikke kompetencen ud til regionerne som jo i dag sidder i de her udvalg og fordeler eleverne hvorfor

den frihed der trods alt ligger nu i regionerne til at lave den her fordeling helt op på ministerniveau så vi ser det

som et meget ikkeliberalt lovforslag og derfor er vi

at det har økonomiske konsekvenser for de gymnasier som får lagt et kapacitetsloft

det enkelte gymnasium møder der særlig i de her tider hvor regeringen også skærer

det her lovforslag som et plaster på et sår der bløder af nogle andre årsager

at det bløder er jo for det første at man at man skærer på bevillingen til gymnasierne

gøre sig attraktiv som gymnasie i for

for det andet er det også et plaster på et sår som

en gymnasiereform hvor man har gjort det svært for gymnasierne at skabe

som måske kunne gøre at man kunne tiltrække nogle af de mennesker som i dag vælger de populære gymnasier inde i byerne hvis man ikke havde lagt

været langt mere frihed til gymnasierne også i landområderne til at skabe nogle helt andre gymnasier som havde nogle andre profiler som kunne tiltrække nogle af elever der ellers ville vælge gymnasierne i byerne så på den måde er det her

en helt anden udfordring vi skal løse end at lave en

meget større opgave end bare et lille lovteknisk lovforslag så vi

det er bedre end ingenting men vi har valgt at stemme imod af principielle årsager

imod gymnasiereformen af nogle af de grunde som jeg har nævnt her

indskrænkningen i antallet af studieordninger så vi vil hellere friheden til gymnasierne fremfor den her centralisering af magten og vi vil gerne at man begynder at give gymnasierne

har nogle konsekvenser som vi er nødt til at tage politisk bestik af med det her forslag

foregå og jeg tror på at det her lovforslag kan være med til at gøre den konkurrence som er opstået på baggrund

virker til at der er en ret usund konkurrence mellem institutionerne hvor det handler rigtig meget om at få så mange elever igennem som muligt og tiltrække så mange elever som muligt

få økonomien til at løbe rundt jeg synes egentlig

skulle bruge lidt af de erfaringer vi har gjort os fra bevillingssystemet hvor alle partier jo

kan vi indrette et system der bidrager

det vil kræve mere styring og det synes jeg at det her lovforslag ligesom også peger henimod så det vil vi tage op på et senere tidspunkt i sf

og det er ikke fordi stevns faxe er det eneste sted i danmark hvor man har de udfordringer det har man også i vestjylland og det har man også i nordsjælland og man har det sikkert også flere steder jeg kommer selv fra køge og det er derfor jeg kalder det stevns faxe udfordringen der havde vi sidste år nogle elever

infrastrukturen i forhold til den vejledning som folkeskolerne giver

været muligt for elever der enten bor i solrød greve eller ishøj der har et væld af forskellige uddannelsestilbud at komme forrest i køen til køge frem for

de har ikke nær så mange muligheder dernedefra med med det her forslag følger der en bekendtgørelse

som giver mulighed for at fordelingsudvalgene kan tage lokale

særhensyn på baggrund af konkrete skøn og det betyder at man sandsynligvis konkret vil kunne løse stevns faxe udfordringen de steder i landet hvor

have den udfordring og det er rigtig godt jeg har også læst høringssvarene og jeg synes det er godt

at man har præciseret at både

ministeren nu må lave jeg tror det er vigtigt at man har mulighed for at blive hørt ude lokalt fordi man jo naturligvis som lokalt og regionalt valgt

hvad der er brug for i det lokale område

jeg bare sige at jeg synes at det her forslag mangler at adressere den udfordring der er i forhold til at vi har nogle gymnasier rundtomkring i landet som oplever at have rigtig mange elever med anden etnisk herkomst

det sker jo på baggrund af at vi har et system hvor elever klumper sig sammen og fordi fordelingsudvalgene ikke har de muligheder som de skal have for at kunne sprede eleverne på en ordentlig måde

jeg ked af at man ikke tager højde for i det her forslag det har man jo lovet allerede for et år siden så det skal vi have kigget på fremadrettet og få gjort noget ved men samlet set

det helt absurde at de må rejse meget langt fordi køge gymnasium er fyldt med elever der bor tættere på med lovforslaget her hjælper vi de elever der kommer i klemme fordi de bor længere væk fra gymnasiet end andre vi løser ikke alle problemerne med fordeling til gymnasierne men vi når et stykke af vejen

for det er vigtigt at vi i visse tilfælde som i den sag med eleverne fra stevns giver mulighed for at dispensere fra afstandskriteriet for at imødekomme et mindre antal ansøgeres ønsker

at den tidsmæssige begrænsning af kapacitetsloftet skal udgå fremover vil det i særlige tilfælde være muligt at fastsætte et kapacitetsloft uden at skulle afvente en indstilling fra regionsrådet og en udtalelse fra den berørte institution

således at alle unge uanset deres bopæl har adgang til et tilstrækkeligt og varieret uddannelsesudbud overalt i landet det konservative folkeparti kan støtte den videre

også udfordringer forbundet med den måde som eleverne fordeler sig på i dag for det første ser vi en stigende opsplitning mellem land og by ofte drevet af en ulige konkurrence mellem typisk de store gymnasier i byerne og de mindre gymnasier i landdistrikterne mange elever søger mod de store og attraktiv gymnasier tæt på cafeerne selv om de måske bor tættere på et mindre

udbuddet af uddannelsessteder uden for de større universitetsbyer for det andet ser vi en stadig større opsplitning mellem elever med udenlandsk baggrund og elever med dansk familiebaggrund det er særligt en udfordring omkring de større byer hvor man efterhånden har gymnasier hvor eleverne næsten udelukkende er fordelt efter deres families etniske herkomst i socialdemokratiet er vi dybt bekymrede over begge tendenser og vi ønsker at sikre et bredt og godt udbud af uddannelsesmuligheder i hele landet vi ønsker at eleverne går i skole med hinanden på tværs af kulturelle og etniske skel

også behov for at vi tager mere politisk ansvar for den her udvikling på gymnasieområdet herunder elevfordelingen med kapacitetsloftet får vi et godt og vigtigt redskab bliver det brugt rigtigt kan det være med til at sikre at de store gymnasier ikke bare fortsætter med at udvide og bygge til og tiltrække de mest ressourcestærke elever mens de øvrige gymnasier i lokalområdet langsomt bliver mindre og mindre kapacitetsloftet løser dog ikke alle udfordringer vi har brug for flere redskaber i værktøjskassen og for at se tingene i en sammenhæng for eksempel med den investeringsramme vi for nylig har vedtaget og de politiske intentioner vi har om at flere skal vælge en erhvervsuddannelse endelig er det helt afgørende at problemstillingen omkring den etniske fordeling bliver taget mere alvorligt end den gør nu af regeringen og at den bliver adresseret af os her i folketinget vores opfattelse er lidt at regeringen sidder på hænderne at

har syltet den her sag i over et år mens opsplitning mellem unge med dansk og unge udenlandsk baggrund bare vokser og vokser derfor ønsker vi også at der bliver indført nogle nye fordelingsprincipper der kan bidrage til en bedre elevfordeling hvor ingen gymnasier som udgangspunkt har mere end tredive procent elever med udenlandsk baggrund det siger

ikke fordi elever med udenlandsk baggrund i sig selv udgør et problem men fordi vi ikke vil have et parallelt uddannelsessystem hvor elever med danske rødder går på nogle skoler mens elever med forældre fra udlandet går på andre vi skal gå i skole sammen lovforslag hundrede og tretten som vi behandler i dag er langtfra løsningen på alle udfordringer slet ikke i forhold til den etniske elevfordeling men kapacitetsloftet kan være en del af løsningen særligt i forhold til den geografiske balance og derfor støtter

også lovforslaget som det er fremlagt det er et skridt i den rigtige retning

en andel af det samlede elevtal på de gymnasiale uddannelser som overhovedet muligt kan der tiltrækkes

giver det mulighed for udvikling og ekspansion og omvendt kan et faldende elevtal medføre begrænsninger og indskrænkninger og det værste er sådan set at de begrænsninger og indskrænkninger

kan have en selvforstærkende effekt hvis de for eksempel

undergraver mulighederne for udbud af studieretninger og valgfag hele det grundlæggende problem der er med den her økonomiske markedsstyring af gymnasierne

tager det foreliggende lovforslag ikke konkret fat om men jeg vil sige at det tager sigte på at afdæmpe nogle af de negative effekter der er af hele taxameterstyringen og det synes vi er rigtig positivt

foreslåede styrkelse af kapacitetsstyringen

dæmme op for en udvikling hvor gymnasier i større byer ekspanderer

bare skruer deres elevtal op i et omfang

får den afledte virkning at mindre gymnasier typisk gymnasier i

undergraves økonomisk fordi

de affolkes for elever det er utrolig vigtigt

stærkere kapacitetsstyring hvis vi skal sikre at der findes som det hedder i regeringens forslag et tilstrækkeligt og varieret uddannelsestilbud til alle unge overalt i landet jeg tror at det er sådan at hvis vi ikke begrænser markedsstyringen på området

vil det i nogle områder blive utrolig vanskeligt at fastholde lokale gymnasier

vokse ganske betydeligt i de kommende år det vil

når de nye karakterkrav på gymnasieområdet træder i kraft og

i hvert fald undervisningsministeriets vurdering ni procent af det samlede antal

elever på de gymnasiale uddannelser og yderligere forstærket vil det blive når vi får det kraftige fald i ungdomsårgangene som

antallet af unge i seksten til nitten årsalderen med femogtyvetusind når vi når to tusind og tredive så enhedslisten støtter intentionen i forslaget ikke fordi vi mener at det løser de grundlæggende problemer med kapacitetsstyringen på gymnasierne men fordi vi synes det er et skridt i den rigtige retning når vi bevæger os fra intentionen

os over at regeringen kun forholder sig til kapacitetsproblemet på de almene gymnasier og ikke på de to andre tre årige gymnasieretninger hvis det er så vigtigt som regeringens forslag antyder og som vi jo i øvrigt er enige om at vi sikrer at der er en kapacitetsstyring på stx hvordan kan det så være at det ikke har nogen betydning

de erhvervsgymnasiale uddannelser vi synes det er underlig inkonsekvent og jeg vil derfor opfordre regeringen til at man

for elevoptaget også på htx og hhx så de bliver omfattet af nøjagtig de samme regler for koordinering kapacitet og elevfordeling

de almene gymnasier et andet problem i lovforslaget er forslaget om at undervisningsministeren skal kunne fastlægge et kapacitetsloft uden forudgående høring af de berørte uddannelsesinstitutioner og af regionsrådene udgangspunktet må naturligvis være sådan forstår jeg også regeringens

kapacitetslofterne fastsættes i god tid

der er tid til en ordentlig og fornuftig lokal planlægning jeg vil også sige at vi er åbne over for det synspunkt at der i særlige tilfælde kan være en mulighed for ministeren til at agere meget hurtigt men jeg synes at det at åbne for en fuldstændig fjernelse af høringsretten både

det er at gå for langt og jeg vil derfor kraftigt opfordre ministeren til at ændre den del af forslaget vi er sådan set indstillet på at man kan operere med ganske korte høringsfrister men helt at fjerne høringsretten høringsretten for institutionerne og at fjerne den for

regionsrådene som vi jo mener tror jeg i fællesskab

intentionen i forslaget og jeg håber at vi i løbet af udvalgsbehandlingen kan finde en fornuftig løsning på høringsspørgsmålet og at vi kan få et tilsagn fra ministeren om at regeringen er indstillet på at udvide bestemmelserne om kapacitetslofter

steder at de unge foretrækker at søge mod gymnasier i de større byer frem for til det gymnasium der ligger i

og det kan have den konsekvens at gymnasierne i de større byer vokser og derved udhuler elevgrundlaget i udkantsområderne så det på længere sigt kan blive svært at opretholde almene gymnasiale udbud i nogle udkantsområder

i gældende ret for fastlæggelse af kapacitetsloft udgår og i særlige tilfælde bliver det nu muligt at fastsætte et kapacitetsloft uden først at afvente indstillingen fra regionsrådet og en udtalelse fra den berørte institution

anvendelsesområdet for bemyndigelsen til

et kapacitetsloft det betyder at et loft efter forslaget også vil kunne fastsættes med henblik på et tilstrækkeligt og varieret uddannelsesudbud til alle unge overalt i landet endelig præciseres det

fastsættelse af et loft vil kunne ske både i forhold til den samlede kapacitet i det førstkommende skoleår og i forhold til det forventede kapacitetsbehov i det efterfølgende skoleår med lovforslaget styrkes mine og efterfølgende undervisningsministres mulighed for at sikre

er en gymnasial kapacitet geografisk fordelt

hele landet det vil betyde at alle unge uanset hvor de bor har adgang til et tilstrækkeligt og varieret uddannelsesudbud tak for de drøftelser vi har haft her i salen i dag om en problemstilling som jeg ved optager os alle sammen jeg ser frem til eventuelle spørgsmål under udvalgsbehandlingen

dette vil samtidig indebære betydelige offentlige udgifter på samlet cirka fire

milliard kroner det er ikke et ubetydeligt beløb samtidig er der ikke i forslaget en fuld finansiering af de statslige udgifter til den foreslåede ordning hvor der

det er selvsagt problematisk at pålægge regeringen udgifter som der ikke er dækning for når forslagsstillerne ønsker at få staten til at betale en del af den kommunale grundkapital må det samtidig bygge

er at en kommune lægger en kommunal grundkapital på fjorten procent til og med to tusind og atten er det aftalt mellem kommunerne og staten at den kommunale grundkapital er sat ned til kun ti procent endelig vil jeg påpege at der er mere end

studerende på landsplan og at kun cirka

af disse bor i egentlige studieboliger dermed siger det sig selv at der ikke findes en simpel løsning som blot består i en forceret etablering af flere støttede ungdomsboliger jeg så meget gerne at etableringen af støttede boliger ikke blev set som den eneste mulighed for at skabe løsninger for de studerende heldigvis er der mange private investorer der har fået øjnene op for efterspørgslen på studieboliger udfordringen er dog bla

at opførelsen af et større antal nye studieboliger tager lang tid fra beslutningen er taget til boligerne er indflytningsklare der er ingen tvivl om at der er behov for flere studieboliger og boliger til unge i de større danske byer behovet vil være stigende fremover og jeg vil gerne give enhedslisten ret i at vi skal fremme opførelsen af flere boliger til unge og studerende jeg vil også gerne tilkendegive at vi fra regeringens side er klar til at tage en politisk drøftelse af hvad vi kan gøre på dette område jeg kan med andre ord godt have sympati for målet med enhedslistens forslag

man kunne variere det i forhold til pris og størrelse på boliger

kunne gøres billigere at bygge ungdomsboliger i

toiletter og køkkener altså det hænger sammen set i lyset af at

er den mulighed som et supplement til andre former for

at man kunne få meget ud af at gå ind sammen med kl og boligselskabernes landsforening og prøve at se på hvordan man kunne bygge nogle billigere ungdomsboliger i det hele taget

skal tages i den boligaftale som skal genforhandles næste år vi synes egentlig at det er det

forhandle initiativer på

det almene boligområde under et

for at blande boligformerne de problemstillinger synes vi ikke bliver adresseret i

her cirka halvfjerdstusind studiepladser være opmærksomme på at der også er indregnet de unge mennesker som har studiepladser eller uddannelsespladser som

hos de lokale håndværksmestre det vil sige at

kommunerne skal have økonomisk kompensation eller rettere have en mindreudgift

bygning af disse boliger er selvfølgelig dejlig for kommunekassen ingen tvivl om det

studiebolig blot fordi kommunens udgifter bliver en lille smule mindre

det er stadig væk den største del af finansieringen der skal komme fra anden side

hvor mange eller hvor få boliger af denne type der bliver bygget

halter beslutningsforslaget med hensyn til

denne pulje i bemærkningerne til beslutningsforslaget er det angivet at den umiddelbare udgift til denne pulje og så skriver man samtidig at det

med usikkerhed at ville beløbe sig til omkring fem hundrede og halvfjerds million kroner plus løbende udgifter

af årlige nettoudgifter i størrelsesordenen tres til halvfjerds million kroner også dette skøn er behæftet med en del usikkerhed som der står i forslaget

som finansiering af puljen eller noget af den foreslås afskaffelse af virksomhedsordningen i forbindelse med boliger til nærtstående familiemedlemmer og dette vil ifølge skatteministeriet give en indtægt på mellem en hundrede og fem og tyve og to hundrede og halvtreds million kroner selv der er der et meget stort spring

halv milliard kroner og i bedste fald i omegnen af fire hundrede million

som der så skal findes finansiering for dansk folkeparti tror ikke at tilskud i

vil bevirke at der bliver taget initiativ til at

af yderligere studieboliger rundtomkring i kommunerne

det kan vi i venstre ikke bakke op om det skyldes

grundkapitalen forhandles ved kommuneaftalen mellem staten og kl og vi ser i venstre mange fordele ved at man bibeholder den aftaleform derudover vil etableringen af de titusind ekstra støttede ungdomsboliger som enhedslisten foreslår indebære en betydelig offentlig udgift på samlet set fire

samtidig vil meromkostningerne for staten på seks hundrede og tres million kroner ikke kunne dækkes med en afvikling af skattefordele ved brug af virksomhedsordningen til forældrekøb som enhedslisten ellers foreslår som finansieringskilde den finansieringskilde vil kun give et provenu på en hundrede og fem og tyve til

det er sagt er jeg tilfreds med at kommunerne allerede i dag reagerer på de signaler om mangel på støttede ungdomsboliger og private bygherrer etablerer også i stort omfang nye boliger til de unge studerende vi er i venstre enige i at der er et problem omkring de større studiebyer

som aarhus og københavn men at løse det på den måde enhedslisten foreslår er vi ikke begejstrede for det er ikke nogen hemmelighed at der er stor efterspørgsel efter almene studieboliger og jeg hilser alle relevante input velkommen venstre kan dog ikke støtte dette forslag og jeg skal hilse fra de konservative og sige at de heller

hjertebanken usikkerhed og tankemylder og det ikke engang er bundet op på studierne og eksaminer men bare det at have et sted en tryg base i forhold til at klare de studier som man er så heldig at være kommet ind på

af de gode redskaber vi har til det er at fremsætte beslutningsforslag i folketinget

positive der er i stigende omfang boligmangel for studerende i danmark og det er helt klart at der er en sammenhæng mellem mellem et godt sted at bo og så et meningsfuldt studieliv hvor man har mulighed for at

niveau man man nu kan

kommunalt ansvar og her er der så en løftestang til kommunerne

finansieringen synes jeg vi skal tale videre om

vi positive over for beslutningsforslaget

en del midler på kistebunden i københavns kommune og spørgsmålet er om det der er til hinder for at få bygget flere ungdomsboliger ikke mere

enten anlægsloftet som som gælder eller mangel på plads

eller andre faktorer end det

finansieringen er lidt skrøbelig som det er blevet sagt

set enhedslistens forslag og så vidt jeg husker havde enhedslisten det også oppe

vi kommer til at spørge lidt ind til

københavnsområdet skulle lade sig inspirere af hvad der er foregået i aarhus og aalborg igennem mange år hvor man har forskellige tag over hovedet garantier når de studerende starter og hvor man vitterlig har bygget meget

forskellige typer af kommuner omkring anlægsloft og den slags synes jeg faktisk ville være en

i hvert fald

forslag om at gøre det billigere at finansiere

boliger og på den anden side er

skattefordelene ved forældrekøb altså den her såkaldte virksomhedsordning det er noget som jeg også selv som

skatteordfører har været meget kritisk over for altså vi statsfinansierer egentlig

skattefordele ved det det er en udvikling som vi især kan se i de store byer og som betyder at kapitalstærke forældre er

at skubbe boligpriserne i vejret der er en kæmpestor social ulighed i det her fordi man jo selvfølgelig skal have muligheden

lave lave forældrekøb og det er med til

presse boligpriserne op specielt i de store byer

på boligmarkedet og samtidig samtidig få det understøttet af

nogle urimelige skattefordele

har sf selv foreslået og mener stadig væk at vi

provenuet til det her forslag

er der måske lidt uenighed om tallene men hensigten med beslutningsforslaget og også finansieringsdelen

godt støtte med den viden vi har nu men vi ser frem til

ti eller tyve borgmestre der står og siger vi skal have det her grundtilskud ned så er vi klar til at bygge

forhold til forslaget som det er formuleret her

rigtig mange andre forhold der gør sig gældende

i debatten så det her med at gå ud og sige

et aftaleforhold i forhold til sommerens

det jo voldsomt at tale om om titusind

tilsagn om otte og fyrre kollegieboliger bygget på helt privat basis

er altså mange andre måder at det her kan foregå på så med de bemærkninger

vi er enige i at der er en udfordring men det her er altså ikke den

det synes vi

og jeg er glad for at finansministeren

sådan at der er mulighed for at man også trækker det ind i de finanslovsforhandlinger som er så sene som det nogen sinde er set i danmarkshistorien og det giver jo en ekstra mulighed for debatten her i dag de sidste tolv år er der oprettet godt halvfjerdstusind nye studiepladser men der er kun blevet opført trettentusinde og femhundrede studieboliger den udvikling har medført et meget stort behov for studieboliger danske elever og studerendes kollegieråd har i to tusind og seksten dokumenteret at de eksisterende kollegie og ungdomsboliger udgør under fem og tyve procent af boligerne for de studerende de studerende som har opnået en bolig bliver i stigende grad boende så længe som de kan komme til det vil sige i tre måneder efter at de er færdiguddannet dansk byggeri har i to tusind og seksten skønnet

et akut behov for fireogtyvetusind boliger til de nye studerende dette står imidlertid ikke mål med det planlagte byggeri i kommunerne under et har kommunerne givet tilsagn til sytten otte og halvfjerds ungdomsboliger i to tusind og seksten og planlagt at give tilsagn om at bygge to tusind otte hundrede og to og tres ungdomsboliger i to tusind og sytten i juni

det her beslutningsforslag

som det ikke ser ud til at kommunerne løser inden for de nuværende rammer den her mangel på boliger

betyder jo at mange studerende bruger en masse kræfter og tid og penge på at løse en ringe boligsituation frem for at koncentrere sig om

det leder i sidste ende frem til unødigt frafald og spild af samfundets ressourcer

altså behov for handling fra folketingets side

at sætte gang i ungdomsboligbyggeriet det er derfor enhedslisten foreslår denne ungdomsboligkickstart der kan

af titusind almene ungdomsboliger i to tusind og nitten

efter de gældende regler finansieres ti procent af anskaffelsessummen for almene boliger

kommunal grundkapital konkret foreslår enhedslisten at

halveres så den kommunale grundkapital kun bliver på fem procent i to år i stedet for de nuværende

det betyder jo at kommunerne får et langt større incitament

fremme et ungdomsboligbyggeri i de kommende to år den tilskudsmodel vi har foreslået

er identisk med aftalen om flygtningeboliger

og den aftale har indtil videre medført at der sådan set er blevet opført otte tusind

små boliger som i et vist omfang bliver brugt til flygtninge ude i kommunerne

vis usikkerhed omkring økonomien i det her og det bunder jo blandt andet i at skatteministeren har skitseret at hvis man afskaffer virksomhedsordningen for

som i øjeblikket er en form for statsligt tilskud til de forældre som vælger at købe en bolig til deres studerende børn og jeg kan ikke forstå at man kan bruge virksomhedsordningen lige der altså hvorfor gøre det til en virksomhed at en forælder ønsker at hjælpe sit barn med en bolig det har ikke noget at gøre med hvad der skulle være gældende for den slags jeg har forståelse for at der er forældre der gerne vil hjælpe deres børn

derfor bør den ordning afskaffes det vil så give et provenu som man kunne

må en udvalgsbehandling så afklare vi har skønnet at ved at bygge de her titusind boliger vil den årlige udgift blive på tres

kommunerne bygger og det kan vi jo ikke vide

meget dårlige boligsituation i københavnsområdet

er et større frafald på studierne i købehavnsområdet

store boligproblem i det storkøbenhavnske område

sat kroner og øre på hvad det egentlig koster at studerende stopper

at enhedslisten har et særligt ansvar i københavn ja det har vi og jeg vil gerne fortsat tage en dialog med med vores borgmester som

se på om der kan findes nye løsninger det gør vi meget gerne men jeg synes også vi har en opgave i at se på om ikke der kunne være nogle kommuner i det storkøbenhavnske område som også

tage den proces det behøver ikke at være dårligt at bo i en studiebolig i ballerup og studere på

i det storkøbenhavnske område

gør at løsningen ikke bare er noget man skal skabe

men noget man skal tage alvorligt i det storkøbenhavnske område

tal vi har må vi må vi jo sige at der er andre byer i danmark

gjort en del men opgaven

hvis vi i et par år halverede udgifterne for kommunerne

opførelsen af studieboliger

det her kører jo så videre i udvalget og der vil være nogle spørgsmål omkring økonomien der vil blive

at få afklaret hvad det er for nogle barrierer der er i de enkelte kommuner afhængigt af hvilken økonomi man konkret har og så skal vi ikke glemme at at det her ikke kun er noget der vedrører de allerstørste byer jeg har noteret mig at der også er er byer på sjælland der langt væk fra københavn som har har italesat at de også har behov for ungdomsboliger laver man så puljer

noget som giver nogle bedre rammer nogle bedre muligheder for kommunerne som de kan søge ind i hvis de synes at det er den rigtige ramme

de offentlige finanser det er sådan vi har gjort det

at den daværende vk regering da danmark blev ramt af krisen i to tusind og otte og to tusind og ni øgede det offentlige forbrug satte kul på og

holdt hånden under beskæftigelsen ved at sørge for

bruge nogle flere penge til gengæld har man så i tider hvor det er gået godt trukket lidt den anden vej sørget for at man fik

på den gæld der måtte være sådan at danmark var godt rustet vi har ageret vi har truffet politiske beslutninger

det er vigtigt at den økonomiske politik kan afstemmes med de udfordringer vi står over for både på kort og på lang sigt

holde fast i at det er vigtigt fremadrettet dernæst vil jeg godt rette op på en grundlæggende misforståelse som

og måske det meste af venstrefløjen fortsat abonnerer på det er nemlig ikke sådan at flere udgifter per automatik er lig med mere velfærd det er ikke korrekt når der i beslutningsforslaget står at en forbrugsvækst svarende til demografiske træk

holdes det demografiske træk udgør et udgiftsniveau ikke et velfærdsniveau velfærd opgøres af meget andet end bare hvilke beløb man bruger i kroner og øre velfærd handler om at man mødes af en offentlig sektor der er indrettet efter borgerens behov hvor kompetente medarbejdere medarbejdere

de over ottehundredetusind mennesker der arbejder i den offentlige sektor i danmark afspejler langt mere og meget andet end de lønudgifter der indgår i det offentlige forbrug

ganske enkelt misvisende derudover ingen grund til at antage at det demografiske træk lige skulle afspejle en idealsituation

er det helt rigtige og vil være det for tid og evighed jeg understreger at opgørelsen af det demografiske træk er en ren

er baseret på beregningstekniske antagelser og fremskrivninger det demografiske træk anvendes primært som et teknisk element i beregningen af finanspolitikkens holdbarhed på lang sigt

således ikke møntet på beregninger til det præcise udgiftstræk i hvert enkelt år beregningen af

mere effektivt smartere og organiserer den

sektor bedre ligesom beregningerne heller ikke tager højde for at ny teknologi kan ændre den måde vi bruger midlerne på i den offentlige sektor

sektor på ingen måde til ingen tid kan indrettes bedre

den bliver i øjeblikket opgørelsen af det

derfor primært bruges som en pejling på

skal være til rådighed såfremt man ikke er i stand til at indrette den offentlige sektor mere effektivt

skal være hvis udgiftspresset skal følge lige præcis det samme som befolkningsudviklingen over en længere tidshorisont

skal prioritere skatteborgernes penge

offentlig forvaltning der følger med tiden og samtidig leverer service af høj kvalitet til danskerne derfor må jeg

diktere af en demografisk betinget

at vi får mest velfærd for pengene

næsthøjeste offentlige forbrug som en andel af

kan overføres til andre områder og så skal

overveje om vi driver og organiserer den offentlige

anvender ny teknologi hvor det giver mening

selvfølgelig også løbende tage bestik af hvad behovet er for at tilføre ekstra ressourcer til de områder af

vi ønsker at prioritere mere det gøres ved de årlige finanslovsaftaler og økonomiaftaler med kommuner og regioner

prioritere de områder vi mener er vigtige for at få mest muligt ud af skattekronerne men jeg ønsker også at prioritere

dag bruger skattekronerne er steder hvor vi bruger dem klogt nok

den netop overståede kommunale valgkamp lagt mærke til at venstres

caroline stage var meget aktiv med at

ting som hun mente ikke var relevant

det var ting som københavns kommune i dag bruger skattekroner på

på tryghedsskabende foranstaltninger for bedre integration

af kommunen en kridtfestival kommunal gratis leje af værktøj

en lysende bænk til en million ja ja jeg ved godt

mange folkeskoler for en lysende bænk til en million men omvendt bare med det lille udpluk af listen som jeg nævnte her er der en lang række ting hvor jeg tænker at de penge kunne man godt bruge anderledes de penge kunne

godt bruge klogere de penge vil jeg gerne

jeg er ikke modstander af at vi har et stærkt velfærdssamfund

jeg sender mine børn i den kommunale folkeskole jeg har tre drenge så jeg har klippekort til skadestuen

i den alder hvor han er i reparationsperioden og derfor er jeg glad for at vi har et godt sundhedsvæsen der tager hånd om ham jeg ønsker at vi skal have et godt velfærdssamfund

men det ønsker jeg bla at vi prioriterer ved at se på om vi bruger de offentlige midler vi har

vi er fra regeringens side villige til at prioritere penge det gør vi blandt andet ved

når vi har ansvaret for regeringen vi har prioriteret sundhedsområdet vi har lavet en kræftplan

løfter kræftområdet med i alt to

vi har afsat en værdighedsmilliard til ældre på finansloven for to tusind og seksten og vi har tilført ældreområdet samlet set to milliard

frem mod to tusind og tyve ud over det her derfor er en række initiativer vi tager

har i øjeblikket en konstruktiv drøftelse

udestående emner

en ambitiøs skattereform der sænker skatten for folk med lave indkomster

ny måde at tænke vores udlændingepolitik på i forhold til dem der kun skal være her ganske midlertidigt og det er spørgsmålet

lave en finanslov for to tusind og atten

at vi udvikler vores velfærdssamfund der skal være plads i økonomien frem mod to tusind og fem og tyve

til gode daginstitutioner gode skoler tryghed for danskerne og værdige forhold for de ældre men vi prioriterer

samtidig at danskerne kan beholde lidt mere af deres hårdt tjente penge og begge dele er mulige begge dele er mulige både bedre velfærd og lavere skat

ambitioner og mod til at prioritere på danmarks vegne og det

det vil vi eller man bare vil hvile på fortidens bedrifter og lade stå til regeringen kan på den her baggrund

regering sådan ligefrem udviser spændstig handlekraft lige for tiden så derfor er det også meget passende

finanslov skattereform eller alle mulige andre elementer og det leder mig til et spørgsmål fordi for at forstå hvor regeringens planer for det offentlige forbrug egentlig ligger henne er vi jo også nødt til at kende nogle af de tanker

meget klart på bordet hvis vi forstår det ret omkring en skattereform derfor kunne jeg godt tænke mig at høre om finansministeren nu langt om længe kan løfte sløret for den finansiering på 5¼ milliard som man har planlagt

sin økonomiske politik som besparelser blandt andet på overførselsområdet kan vi

klogere på det hvor meget af det forventer finansministeren går igennem

regeringen dansk folkeparti og det radikale venstre

har allerede været mange aftaler og jeg er også sikker på at der kommer aftaler på plads i den kommende tid hvordan vi så

har stillet flere gange og jeg skal give det samme svar som tidligere

sige at det er meget enslydende vi har peget på at vi

loft over børnefamilieydelsen altså antallet af såkaldte børnechecks man får per familie da vi synes at

statslige støtte vi ville gerne indføre

et godt princip at man skal yde før man kan nyde at man skal være i danmark og

samfund før man fuldt ud kan nyde de rettigheder

skatteydere har i dag

har vi et ønske om at indføre brugerbetaling på danskundervisning

det er rimeligt at de personer der kommer hertil for at arbejde eller for at blive familiesammenført og har et ønske om at lære dansk også i højere grad selv betaler for nogle af de omkostninger der er ved at få et

er

politik man egentlig skal forholde sig til

i folketingssalen når først sidder som regering i forhold til venstres borgmestre

økonomiaftalen for to tusind og atten løftede det råderum kommunerne havde med otte hundrede million kr sådan at vi gav dem flere penge i øvrigt i modsætning til da herre bjarne corydon var finansminister

god velfærd på en vækst

at skære ned i velfærden jeg ønsker at tilføre folkeskolerne flere penge

der tilfører sygehusvæsenet flere penge

alderdom og det ønsker jeg at gennemføre

godt gennemføre inden for rammerne af en økonomi der vokser også i procent

hvis de kommer og siger at de ikke kan levere den velfærdsservice der

vi har givet dem men tværtimod reducerer et milliardbeløb for at bygge huse og investere i mursten

de ordinære budgetter men investerer det igen i noget nyt

til erhvervsskolerne sådan er aftalt

de to procentsbesparelser vi har nu ligger jo i forlængelse af andre produktivitetsbesparelser

der nærmest ikke være nogen budgetter der var noget på men vi har et rekordstort offentligt forbrug fordi pengene er blevet geninvesteret også i uddannelsesområdet

også vælge at se på det på den måde at grunden til at vi gerne vil blive rigere er at vi gerne vil have flere penge til at tage os af vores syge vores ældre

bedre også for borgerne

finansministeren om at være lidt mere specifik og

skæres med en bedre service jeg kan ikke se at det

siger op i protest jeg kan ikke se at det er i daginstitutionerne eller

en regel over årlige vurderinger i forhold til hvad vi gør her jeg har også lagt mærke til at der er nogle steder hvor læger siger op jeg har

det primært sker i region hovedstaden der ikke har styr på hvordan de laver en ordentlig sygehusudvikling hvorimod andre regioner for

region midtjylland ikke har det samme problem og slet ikke region syddanmark

at tilføre flere penge til ældre til sundhed til folkeskolen til uddannelsesområdet vi løfter forskningsbudgettet i år med endnu flere millioner kroner så man kan forske mere

tak for

vi skal have et system der understøtter pensionsopsparing og vi skal også have

der understøtter mere arbejdskraftudbud derfor er det vi ønsker at sænke skatten på arbejde for at motivere flere til at flytte sig fagligt og geografisk efter det arbejde der er

vismændene og når vi lytter til økonomer fra banker og nationalbanken

ganske hurtigt hvis ikke vi øger arbejdsstyrken det gør man blandt andet ved at sænke skatten på arbejde og derfor lægger vi op til at bruge en lille del af råderummet på

elleve med

også gerne følge op på de radikales spørgsmål

salamimetoden man giver jo

den måde man hele tiden skærer i det på

at der er problemer med at få økonomien til at hænge sammen jeg er helt enig i selvfølgelig skal være effektiviseringer selvfølgelig skal bruge digitaliseringen

flere penge ude i kommunerne og institutionerne

altså her behandler i dansk folkeparti

meget optaget af velfærden vi er optaget af blandt andet et sundhedsvæsen i top vi er løbende med til at gøre alt hvad vi kan for at sikre blandt andet bedre kræftbehandling

meget glade for at det nu er lykkedes at afskaffe det her produktivitetskrav

det er utrolig vigtigt at vi som danskere når det er vi bliver syge eller kommer til skade bliver mødt af nogle medarbejdere i sundhedsvæsenet som både har kompetencer men også tid til at gøre en kæmpe indsats for at vi bliver raske igen vi er også optaget af ældreomsorgen af ældreplejen og vi ved jo i øjeblikket at der er et enormt stort behov for flere hænder i ældreplejen i sidste uge kom der tal fra kl om at tre ud af fire kommuner mangler hænder i ældreplejen og at de simpelt hen har svært ved at rekruttere hænder til ældreplejen

et meget meget stort og vigtigt problem som vi jo også har taget op

forespørgselsdebat men også i et samråd med de relevante ministre når jeg tænker på velfærd

noget som politi

at vi kan føle os trygge når vi går rundt på gader og stræder

at få nogle flere politibetjente uddannet det er vigtigt for den tryghed som vi oplever

vi har i dansk folkeparti det helt samme ønske som forslagsstillerne om

prioritere velfærden og sikre tryghed om velfærd

vi meget meget positivt indstillet over for det beslutningsforslag

at der ikke var et politisk flertal som ville støtte et krav om at udgifterne til velfærden som minimum skulle følge udviklingen i antallet af ældre

det demografiske

mange år fremover i forhold til at

jo

at vi især i

man

stor indsats for at styrke kerneområderne i den offentlige sektor og vi har også øget den aftalte serviceramme med kommunerne

er der en serviceramme der er otte hundrede million kroner større som kommunerne kan prioritere til de områder kommunerne har lyst til

for vi ønsker i venstre en moderne en velfungerende og en effektiv offentlig sektor

skal vide at når man har brug for hjælp fra den offentlige sektor

standard og af høj høj

ikke skal være bange for hvis man løber ind i sygdom

få en ordentlig behandling på vores sygehuse at man kan komme hurtigt til det er en af grundene til at vi også genindførte den tredive dages udvidede behandlingsgaranti som den socialdemokratiske regering havde svækket for vi ønsker fra venstres side at borgerne skal få en hurtig og effektiv behandling og ikke stå på venteliste det er penge vi har prioriteret for vi ønsker en høj kvalitet i den offentlige

den socialdemokratiske historieskrivning

når man lytter til debatten for hvad var konsekvenserne i de fire år hvor der var en socialdemokratisk regering ja der var der nedgang i de aftalte serviceudgifter til kommunerne

prioritering som betød at der samlet var færre penge til kernevelfærd end der ellers kunne have været som sagt prioriterer vi

handlingsplan til ældremedicinske patienter og vi har også afskaffet det såkaldte produktivitetskrav på sygehusene

at det faktisk blev indført under den socialdemokratiske statsminister poul nyrup rasmussen og i øvrigt også var gældende i de fire år hvor vi havde en socialdemokratisk regering

fra socialdemokratiet vi arbejder som sagt allerede for at sikre en solid offentlig sektor hvor der er råd til velfærd vi lægger op til at prioritere flere penge til en velfærdsreserve som skal målrettes sundheds og ældreområdet med den finanslov der forhandles i øjeblikket

så der er basis for

løfte velfærdsudgifterne

at gøre det så skematisk som socialdemokratiet har foreslået

er en dårlig idé det er altså ikke en skrivebordsøvelse med decimaler i den offentlige vækst der er afgørende men det er den service som borgerne får for det er jo sådan som det også er fremgået af debatten at flere midler til offentligt forbrug nødvendigvis ikke betyder bedre velfærd

det er sådan set væsentligt at vi er optaget af hvad det er for en service borgerne modtager når de bruger den offentlige sektor

hvis en offentlig institution er dårligt ledet og har højt sygefravær og der skal

at de ældre på et plejehjem ikke skal mødes af

nej det gør det ikke men det giver højere offentligt forbrug og det er måske

det er måske heller ikke særlig smart at opgøre det

på de her decimaler og tal hvis man eksempelvis ved hjælp af ny teknologi kan løse en velfærdsopgave med én medarbejder i stedet for to hvor man eksempelvis via et løfteaggregat kan være en medarbejder om at tage en ældre medborger i bad i stedet for at være to det giver faktisk et lavere offentligt forbrug men det kunne faktisk betyde at medarbejderen havde et bedre arbejdsmiljø og det kunne betyde at den ældre havde en større værdighed ved at der alene var én medarbejder der skulle hjælpe vedkommende i bad så derfor og

der kræves for at fastholde

at vi er meget positivt indstillet over for at

sad i regering og det var fru helle thorning schmidt der var statsminister

gennem mange år sagt at vi som minimum bliver nødt til at have en udvikling i vores velfærd som som betyder at der ikke sker

velfærdsforringelser når der for eksempel kommer flere ældre til altså at vi som minimum skal have en

udgiftsudvikling som følger det demografiske niveau det har

vi gennem årene haft meget svært ved at få socialdemokratiet med til

det er et et rigtig fint skridt der er taget her

vil man jo altid gerne have noget mere

men vi har jo også en velstandsudvikling i samfundet som sådan det vil sige

udgangspunkt i det udvidede demografiske træk altså hvor velfærdsniveauet ikke bare bliver forringet men

set også bliver forbedret i takt med den almindelige velstandsudvikling i samfundet

der står jo faktisk at at man ønsker en vækst i det offentlige forbrug svarende

det består jo af den service som det offentlige stiller til rådighed for befolkningen for eksempel lægebehandling skoleundervisning og politi og det offentlige forbrug bliver delt op i individuelt og kollektivt forbrug

skoleundervisning og så har vi det kollektive

som stilles til rådighed for samfundet som helhed og det omfatter for eksempel politi domstole

hvis de nul procent procent bliver beregnet ud fra hele det som vi normalt

et mere naturligt udgangspunkt havde været at sige nul procent procent i forhold til den individuelle del

i forhold til det offentlige forbrug men det er

procent af de nul procent går til øgede bevillinger til forsvaret jamen så har vi jo nul

har vi en situation hvor

bevilget tilstrækkelige midler til at vi får dækket det demografiske træk ind

et andet spørgsmål jeg vil stille og det er

hvis df siger at man indholdsmæssigt er enig i

hvordan hvordan udviklingen af vores velfærd skal være frem mod

og fem og tyve så jeg synes helt klart at hvis vi får vedtaget det her

diskussionen om velfærden i kommunerne har kørt de sidste ti år så jeg synes endelig at vi skal få

så jeg håber det her er et klart signal om at der ved

en mulig kommende socialdemokratisk ledet regering vil vil være et et offentligt forbrug i forhold til velfærden

sørger for at det demografiske

gerne bekræfte når det bliver tid til at komme herop og på den baggrund er enhedslisten naturligvis

udgifter til offentlig service og hvis man ligesom sådan antager

de udgifter skal følge med udviklingen i demografien med befolkningsudviklingen skal de være af en vis størrelse

beregningen af det demografiske træk er af mekanisk karakter og generelt skal fortolkes varsomt det demografiske træk anvendes primært som et element i en langsigtet holdbarhedsberegning og er således ikke møntet på at foretage beregninger af fx det præcise udgiftstræk i enkelte år kort sigt i beregningen tages der fx ikke højde for at omkostningen ved en ekstra bruger kan adskille sig fra de gennemsnitlige omkostninger

forudsætter ligesom at hvis der kommer en ekstra bruger af offentlig

er den ekstra ældre lige så dyr som den første ældre

der overhovedet ikke er nogen stordriftsfordele

den offentlige produktion af serviceydelser og jeg må også sige at når finansministeriet selv siger at

er det i hvert fald ikke det som socialdemokratiet gør i det her beslutningsforslag det er alt andet

end en en varsom tolkning

af begrebet derfor synes jeg også at det her beslutningsforslag afspejler sådan en helt ekstremt teknokratisk tilgang til økonomisk politik og til velfærdspolitik

at velfærden bliver dyrere at producere ikke at vi får

mere eller bedre velfærd man kan jo se

danskerne gennem de sidste mange mange årtier er blevet rigere og har fået højere levestandard og kan købe flere varer for deres lønninger kan tage på flere ferier kan købe mere mad mere tøj osv og

at vi har fået løftet vores vores levestandard mærkbart skyldes jo at produktiviteten i samfundet er steget at vi er blevet bedre til at udnytte de ressourcer vi har til rådighed det er det der

på den lange bane

er det også sådan at skal danskerne have mere velfærd

er det helt helt afgørende at velfærden bliver billigere at producere ikke dyrere

hvis man er oprigtigt optaget af at danskerne skal have mere velfærd

hvordan man øger produktiviteten i den offentlige produktion og helt overordnet

øger produktiviteten i samfundsøkonomien

er forudsætningen for øget velstand

forudsætningen for at man kan få bedre velfærd i fremtiden derfor synes synes jeg at det er useriøst at stirre sig blind

socialdemokratiet gør her i dag

jeg anerkender fuldstændigt

er alt godt

er populisme af værste skuffe

om hvorvidt vi øger de offentlige udgifter eller det offentlige forbrug med syv promille om året det er det vi diskuterer her vi har en diskussion om at alt bare bliver godt og

at vi bare øger de offentlige udgifter med syv promille om året hvis man tænker lidt over

et offentligt forbrug på nul

bliver mere produktiv at man bliver mere effektiv i forhold til at udnytte ressourcerne det der

kan få mere velfærd i fremtiden er at vi bliver bedre til at producere den nemlig at vi udnytter ressourcerne

det er ikke bare at sige at jamen hvis bare vi bruger syv promille mere i fremtiden så er alt godt det er

seriøs diskussion om hvordan vi får mere velfærd i fremtiden så handlede det om ikke hvor meget vi putter ind i den offentlig sektor

hvad vi får ud af det vi putter ind hvordan vi øger produktiviteten og effektiviteten i den offentlige sektor det er det der først og fremmest

at vores forældre og vores bedsteforældre

får en god pleje i fremtiden men at påstå at der ikke også kan opnås besparelser i ældresektoren

som herre benny engelbrecht selv var en del af nedsatte en produktivitetskommission

som fandt at netop på ældreområdet var var der potentiale for at øge produktiviteten med op mod ti procent de slog specifikt ned på ældreområdet så hvis vi virkelig har et oprigtigt ønske herinde om at sikre bedre velfærd i fremtiden er det først og fremmest et spørgsmål om at vi bliver bedre til at bruge ressourcerne og

lidt ærgerlig diskussion om at hvis vi bare tilfører syv promille hvert eneste år

diskuteret den demografiske udvikling og

vi får langt flere ældre

kan kan regeringspartierne

flere penge til rådighed i den offentlige sektor det tror jeg simpelt

støtte med personale der kommer ud og hjælper til og har tid til at være sammen med den ældre og det koster penge det koster penge at have folk ansat i den offentlige sektor

de meldinger vi får i dag fra den offentlige sektor

er at de ansatte i den offentlige sektor blandt andet på ældreområdet er ekstremt pressede

på den offentlige sektor og den offentlige velfærd sådan som regeringspartierne lægger op til

derfor at alternativet kan støtte det her forslag om det så hedder nul procent eller nul procent eller nul

i virkeligheden nok ikke det helt afgørende for os det afgørende er at vi konstant bliver ved med at vurdere om vi har nok penge til rådighed i den offentlige sektor

at kunne levere den velfærd og den pleje og omsorg som vi alle sammen gerne vil have der synes jeg jo når man ser på den danske befolkning

have en stærk offentlig velfærd vi ved jo også at en stærk offentlig velfærd understøtter det private erhvervsliv

har et godt erhvervsliv som kan drive deres

ved at der er en stærk offentlig velfærd i form af skoler

god og stabil arbejdskraft

på omprioriteringsbidraget og grønthøstermetoden

rigtig gerne sørge for at pengene bliver leveret ud til kommunerne

herinde centralt fra der skal

der rører sig og hvad der er behov for

at kommuner og regioner selv prioriterer

jeg tror jeg vil stoppe her og sige som som jeg sagde midt i

noget når regeringen med den ene hånd vil udflytte statslige arbejdspladser i størrelsesordenen fire tusind og med den anden hånd skærer så hårdt

med til at dræne livet i landdistrikterne og provinsen i det hele taget er uddannelse og forskning i

på et tidspunkt hvor vi kigger ind i en stadig hurtigere teknologisk udvikling og en stadig hårdere konkurrence med udlandet vi har stadig væk mange danskere der mangler en uddannelse og vi har brug for hele tiden at uddanne os bedre der er ikke brug for mindre uddannelse der er brug for mere

ikke et spørgsmål om enten erhvervsskoler eller akademiske uddannelser

inderlig imod de besparelser regeringen gennemfører på vores unges og alle sammens fremtid derfor

set positive over for beslutningsforslagets grundtone og grundbudskab

regulere i forhold til den økonomiske virkelighed som vi

mere socialdemokratiets beslutningsforslag sådan at alt andet

så vil man finde det forsvarligt med en offentlig vækst på

men det kunne jo godt være at man skulle formulere det lidt anderledes så

bryder med den gode tradition vi har for at kunne tilpasse vores finanspolitik alt efter den konjunktur vi kigger ind

finanskrise eller hvad ved jeg det

at vi ikke rigtig

brug for offentlig vækst der er også brug for andre investeringer og reformer så det er vigtigt for

som vi kommer til at gå til valg på vi tror det

få en førtidspension der er meget

praktiserer førtidspension i forskellige kommuner

gøre det lettere for nedslidte ældre

arbejdsmarkedet men det kræver også at

dem af os der kan arbejde længere rent faktisk

forbehold endelig og det er nok det vigtigste for os

vil vi utrolig gerne sikre os og det er måske sådan lidt i forlængelse af det som herre rune lund var inde på hvad det egentlig

det

forbrug eller dækker det bredere end det og for os er det helt afgørende at det i hvert fald dækker at vi får stoppet grønthøsteren på uddannelse altså at de

også betyder at

vil diskutere videre med socialdemokratiet og andre positive partier og derfor tror at vores anbefaling

at man måske forsøger at skrive en betænkning

under den tidligere vk regering og under thorningregeringen og så

i folketingssalen og så virkelig gå i dybden med de her ting for

midler vi bruger til offentligt forbrug stiger hurtigere end input

betyder det at produktiviteten i den offentlige sektor stiger det har den faktisk gjort i

den offentlige sektor også er produktiv

opgaverne for de samme penge når jeg siger det er

egentlig også for lidt at slå en pæl igennem det jeg hører

det som vi hører fra en lang række medarbejdere inden for sundhedsvæsenet fra læger fra jordemødre

operation per person der er indlagt bag alle de her ord gemmer sig rigtige

ordfører og der strammer man altså skruen for meget

blive et meget kvantitativt begreb på den måde at man bare skal måle hvor mange operationer man kan køre igennem borgerne har også ret til at have en følelse af at

læger der har tid til at gennemgå deres journal at

sværere at måle jeg synes vi skal lytte til alle de offentlige medarbejdere i den offentlige sektor der siger

skruen strammet for meget

nu er sosuerne

alene med for mange ældre vi hører igen og igen historier om

komme på toilettet når de skal ikke bliver passet ordentligt det er ikke rimeligt og derfor mener jeg

finansministeren har jo ret når han siger at der bliver brugt rigtig mange penge inden for sundhedsvæsenet og der bliver også brugt stadig flere penge problemet er specielt i sundhedsvæsenet at det er

vi vil altid kunne bruge flere

penge på sundhedsvæsenet så længe vi ikke tager et opgør med

bliver opslugt af de nye teknologier de nye maskiner

skal vi have fokus på hvad kvaliteten er i dag

når jeg siger reduceret mener ikke på en negativ måde men reduceret til et tal og det tal er jo det som alle eksperter siger inklusive finansministeriet selv

service i fremtiden som i dag jeg synes ikke det er godt nok i

det er og derfor skal man jo kun se på det demografiske træk men også på

service velfærdsservice som borgerne forventer når vi også bliver rigere som land det var herre rune lund også inde på den generelle velfærdsstigning i samfundet gør jo også

behandlingsmetoder for en sygdom forventer borgerne jo også at det er noget vi leverer grundlæggende set synes jeg det er mærkeligt at vi ikke anerkender at grunden til at vi gerne vil være rigere have mere velstand er

hinanden passe bedre på borgerne sikre bedre service sikre at

så mange børn per pædagog

jo fuldstændig ligegyldigt derfor kan jeg se at det er et problem at bruge den velstand til at sikre

har jeg stadig væk ikke fået et tilfredsstillende svar fra finansministeren

så kan den politiske kamp tages med hvor meget

mere velfærd vi skal have men bunden må jo være at vi skal beholde status quo som minimum

vi at vi kun ved at investere i vores velfærd i uddannelse i arbejdspladser og i danskernes tryghed kan styrke og bygge videre på vores unikke samfundsmodel med dette beslutningsforslag ønsker socialdemokratiet at sikre tryghed om velfærden så der hvert år frem mod år to tusind og fem og tyve som minimum indregnes en vækst i det offentlige forbrug svarende til det demografiske

få sat nogle

blandt andet sfs ordfører var inde på kan der jo godt være nogle for hvem det er et udtryk der er

og det er den måde som som jeg oftest oplever at folk forstår det demografiske træk

med til at øge efterspørgslen på

ændrer sammensætningen af befolkningen sig sådan at der bliver relativt flere

og halvtredstusind borgere mere over halvfjerds år end der er i dag altså med andre ord

så presset på den offentlige sektor stiger altså i takt med at vi lever længere og vi bliver ældre og det er jo godt at den danske befolkning har udsigt til at leve længere det skal man understrege men det kræver jo så så også at vi afsætter penge til at velfærdssystemet kan følge med befolkningsudviklingen og ifølge finansministeriets beregninger vil det koste fem og tyve milliard kroner i år to tusind og fem og tyve

opretholde det nuværende velfærdsniveau når vi på denne måde får en ændret befolkningssammensætning og bliver flere ældre og i øvrigt også bliver flere borgere i det hele taget

på sigt et dårligere velfærdsniveau for danskerne af regeringens fremlagte politik kan vi desværre konstatere at det er regeringens langsigtede politiske mål at reducere den offentlige forbrugsvækst det betyder et lavere velfærdsniveau regeringens målsætning om en vækst

vil betyde at vi i år to tusind og fem og tyve har investeret tolv en halv milliard kroner mindre end det der skal til for at fastholde det nuværende niveau af velfærd og den prioritering er vi lodret uenige i vi skal ikke spare på den fælles nære velfærd for dermed at finde penge til topskattelettelser og uanset hvordan man vender og drejer

pengene kun anvendes en gang vi vil sikre tryghed om velfærden før vi gør op om der er penge til skattelettelser

bund under velfærden dette beslutningsforslag giver derfor de partier der deler socialdemokratiets opfattelse

hvor velfærdsniveauet i de kommende mange år udhules og i stedet sikre at der afsættes de penge der skal til for at sikre tryghed om vores velfærd og derfor håber jeg selvfølgelig også at

i dag har udtalt sig så positivt om dette forslag

så også vil være med til at sætte handling bag ordene

sikker på vi får rig lejlighed til at drøfte i den kommende udvalgsbehandling også på basis af de udsagn der eksempelvis kom fra det radikale venstre men det er jo selvfølgelig sådan at et flertal bag dette beslutningsforslag kan sikre at regeringen ikke

de penge der skal være med til at sikre vores skoler vores ældrepleje

på skattelettelser vi mener jo som sagt at de i stedet skal prioriteres til kernevelfærden

kan forstå at der også er et flertal af partier i folketinget som er enig i

om individuelt kontra kollektivt forbrug og dermed jo især spørgsmålet om forsvarets placering i forhold til det offentlige forbrug her vil jeg gerne slå fast at når vi taler om at sikre bunden

forsvaret en ekstern del af det det vil altså sige at når vi har tilkendegivet over for regeringen at vi er villige til at medvirke til at styrke vores forsvar så er det ikke midler som vi indregner i forhold til det demografiske træk

man må jo også sige at

er der et bredt flertal i folketinget som også har indikeret at det er klar til

i forhold til liberal alliance

er en grov misforståelse

man påstår at socialdemokratiet lover at alt skulle være guld og grønne skove blot vi sikrer det demografiske træk det er ingenlunde det

selvfølgelig også reformere samfundet vi skal også især give mere tillid til

de enkelte ansatte men

velfærden hvor vi oplever at den nuværende regering

også tak til alternativet for de støttende ord og bemærkninger det samme til

svare på her fra folketingets talerstol

dem må finansministeren selv redegøre for og det håber jeg selvfølgelig at ministeren vil gøre i forbindelse med udvalgsbehandlingen af dette forslag også tak

de radikales positive tilkendegivelser i forhold til principperne og

det er vigtigt at slå fast at dette beslutningsforslag jo handler om at sikre det som vi alle går

en ordentlig pleje af vores ældre

i daginstitutioner og vores uddannelser som regeringen jo har sparet massivt på førsteprioritet i den forbindelse må altså være at vi sikrer at der er penge til

vi bakker ikke op om de besparelser som regeringen har gennemført og en forudsætning

for at kunne imødegå det i fremtiden

vil selvfølgelig være at man også sikrer at der er de nødvendige ressourcer til rådighed for den

må jeg sige at hvis det havde været sådan at den nuværende regering havde haft et udgangspunkt der havde været nul

jeg nok ikke være så bekymret som vi socialdemokrater er fordi den nuværende regerings udgangspunkt jo er nul

nogle lidt andre metoder jeg kan godt forstå det udgangspunkt

som også den radikale ordfører lægger til grund altså det her med at man måske godt

sig at der sker noget år for år og

udviklinger der ændrer sig og den slags ting men i forhold

at man har en regering

lever op til sit sit ansvar og der må jeg

fik postuleret at der i sr regeringens tid

en afsætning i offentligt forbrug der svarede

der i sr regeringens tid fra to tusind og tolv til to tusind og femten var der i gennemsnit en offentlig vækst på nul seks og det demografiske træk i den samme periode var nul procent i gennemsnit

blev inddraget i finanslove det har der jo bare ikke været erfaring for at vi har været hvis det er sådan at vi er i en situation hvor der er en anden farve regering

ufornuftigt at have den her grønthøster i uddannelsessektoren ja det er det

i forhold til herre mattias tesfaye som

er også spændt på at se om det kommer men det

gennemgik ordføreren så glimrende de offentlige forbrugstal under helle thorning schmidts regering men det er jo i strid med det beslutningsforslag

to